medlemmer af folketinget louise schack elholm og charlotte dyremose har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om et mere overskueligt andelsboligmarked

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvtreds af steen gade lars christian lilleholt jens joel andreas steenberg per clausen og mike legarth

for stemte en og halvfems imod stemte fem

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og halvtreds af villum christensen og mikkel dencker

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og tolv stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

jeg slutter afstemningen

for stemte en hundrede og seks imod stemte

lovforslaget er vedtaget og vil nu

en og halvfjerds imod stemte to og fyrre

jeg slutter afstemningen forslaget er enstemmigt vedtaget med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

fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

jeg forslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

der er heller ikke her stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet jeg forslår at lovforslaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

nummer to tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal

om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer syv

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

om ændringsforslag nummer to af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte atten el

forkastet ønskes afstemning

ændringsforslag nummer tre og fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem

jeg slutter afstemningen for stemte sytten imod stemte fire og halvfems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

at samtalerne dæmpes eller forlægges så vi kan gå videre

at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på torsdag den otteogtyvende maj to tusind og femten først giver jeg ordet

partierne i forsvarsforligskredsen har besluttet at danmark skal have nye kampfly det er en beslutning der kan have store konsekvenser for hvilken udenrigspolitik danmark skal føre i fremtiden

beslutning som kan koste op mod tredive milliard kroner alene i indkøb og som derfor har store konsekvenser for danmarks økonomi i fremtiden der bør være en grundig offentlig debat

så vigtig en politisk beslutning det synes jeg desværre ikke der har været indtil nu derfor har vi fra enhedslistens side indkaldt til dagens debat for at diskutere hvilken udenrigspolitik danmark skal føre i fremtiden og for at høre fra forsvarsforligspartierne hvad argumenterne er for at købe nye kampfly de argumenter vi indtil nu har hørt handler om at danmark sammen med usa og andre nato allierede skal kunne deltage i internationale militæroperationer ja de konservative har flere gange nævnt at det handler om at kunne forsvare sig mod rusland forsvarsministeren har talt om at

danske arbejdspladser i dag vil jeg gerne høre fra forsvarsministeren og de øvrige partier i folketinget

mener er det vigtigste argument for købet af nye kampfly og hvilken militær og international rolle det er danmark kan forventes at spille i verden i de kommende tyve år hvad det kort sagt

i i forhold til internationale operationer vil det være vigtigt at få at vide hvad det er for nogle operationer man forventer at danmark skal indgå i skal vi gå i flere krige sammen med usa og nato

det vil bidrage til fred og international stabilitet eller forestiller man sig ligefrem at kampflyene skal indgå i fredsbevarende fn missioner og vurderer vi reelt at vi står over for en russisk invasion som vores udenrigsminister ellers har afvist og hvordan kan de her kampfly overhovedet bruges og indgå i et territorialt forsvar af danmark hvis russerne skulle nærme sig realiteten er jo at flyene tidligst vil blive leveret i to tusind og tyve og

amerikanske forsvarsministerium der viser at der er store problemer

bør det få for danmark

meldte han ud at købet af kampfly kun ville ske hvis det skabte danske arbejdspladser siden har eu forbudt krav om modkøb

derfor sat en kæp i hjulet for håbet om danske arbejdspladser

ser frem til at høre om det virkelig stadig er sådan at forsvarsministerens hovedkrav til indkøbet af kampfly er at der skal skabes arbejdspladser i danmark eller om vi står til at bruge tredive milliard

arbejdsplads herhjemme jeg vil på den baggrund

at fastholde deres relevans i forhold til nye trusler og udfordringer både hjemme og ude men vi er også i den situation at vores f seksten fly snart er ved at være udtjente de skal på pension der er en række tekniske og operative forhold der gør at det giver rigtig god mening at vi begynder at erstatte dem i perioden

libyen og i de baltiske lande understreger flyenes fleksibilitet danmarks nuværende f seksten bidrag til den internationale koalition mod isil i irak har igen bekræftet os i at de danske kampfly udgør en central kapacitet i det danske

gerne benytte lejligheden til i dag

og også komme med en stor ros til vores piloter og øvrige udsendte

modsat det indtryk man kan få af enhedslistens forespørgsel så er de to organisationer ikke hinandens modsætninger tværtimod og danmark skal fortsat engagere sig i både nato og fn og bidrage til organisationernes evne til effektivt og hurtigt at adressere globale sikkerhedsudfordringer dansk deltagelse i begge organisationer medvirker til at det internationale samfund har den bredest mulige palet

territoriale integritet sikres gennem natos artikel fem forpligtelse

dette medfører ikke kun at danmark er garanteret støtte men også at vi er forpligtet til efter vores evne og vores formåen at yde vores bidrag til alliancens fælles sikkerhed heraf følger også at nato efterspørger danske kampfly i de såkaldte styrkemål som nato har tildelt danmark samtidig med vores indsats i nato skal danmark også

til at sikre international fred og sikkerhed gennem fn det er i alle landes interesse at international fred og sikkerhed er forankret i en international retsorden derfor vil danmark fortsat være en aktiv partner i det internationale samfund

derfor er det også glædeligt at et bredt flertal i folketinget står bag vores piloters indsats rundtom i verden vores udsendtes indsats rundtom i verden som vi ser det netop nu i kampen mod isil men også at man tager ansvar for at vi i fremtiden vil have kampfly

for besvarelsen af forespørgslen så er det ordføreren for forespørgerne herre nikolaj villumsen

helt på det rene jeg kunne

enhedslisten er principielt imod

det som var meldingen fra herre nikolaj villumsen

at

aldrig nogen sinde havde kunnet holde stand

amerikanske kampfly

i nordirak var faldet til is

hvor de fik en ganske stor grad af autonomi aldrig var blevet til noget hvis

til herre holger k nielsen for at give muligheden for at opklare hvad enhedslisten mener hvis det skulle

enhedslisten er ikke principielt imod kampfly

og siger at vi skal afskaffe f seksten flyene men men det vi siger

vores klare holdning at erfaringerne med at bruge kampfly udeomkring i verden taler for at det ikke er

sikre fred og stabilitet på den måde taler libyen jo for sig selv

brudt og landet er i dag et stort kaos

kurderne er realiteten jo den at de våben som man har efterlyst

et beslutningsforslag som desværre også sf stemte imod senere har jeg hørt at sf har ytret sig

burde være for

at enhedslisten trods alt erkender at disse kampfly

men svaret synes jeg virkelig er interessant jeg kan forstå at enhedslisten vil beholde de gamle f seksten fly

vi skal beholde de gamle f seksten fly men problemet

det er at de er så nedslidte

to tusind og tyve ikke kan flyve længere vil enhedslisten virkelig have at danske piloter skal op i et fly

eftersom det snurrer rundt og har tendens til at bryde i brand

den seneste rapport fra det amerikanske forsvarsministerium men i forhold til

jo grundlæggende et spørgsmål om hvor mange kampfly danmark skal have og hvis vi ønsker nok kampfly til at opretholde et territorialforsvar i danmark har vi ikke brug for at købe nye kampfly det har vi kun hvis vi ønsker at fortsætte med at føre en aggressiv

de ærede medlemmer af folketinget må nøjes med undertegnede da troels lund

er blevet forhindret og da min stemme er under gajol og strepsilbehandling undskylder jeg i forvejen hvis det er

og sikkerhedspolitik at vi har et troværdigt og stærkt

være nedslidte og teknologisk utidssvarende og det betyder at vi allerede nu nærmer os det tidspunkt hvor vi skal tage stilling til spørgsmålet om erstatning af flyene og der er jo flere bud under behandling det er vores opfattelse at danske kampfly har gjort en afgørende forskel de seneste mange år idet man har været udsendt til forskellige brændpunkter

afghanistan irak og libyen det danske flyvevåben gør

venstre vil fastholde forsvarsministeren på det indgåede forsvarsforlig fra to tusind og tolv

vi glæder os til at blive inviteret af forsvarsministeren og inkluderet i den beslutningsproces for at svare mere specifikt på

herre nikolaj villumsens forespørgsel

vores opfattelse at dansk forsvar er nødt til at råde over kampfly det er fuldstændig afgørende at vi som en økonomisk stærk nation kan være med til at tilbyde for eksempel air policing til vores baltiske venner

afgørende at vi kan bruge danske kampfly til

villige til at bruge økonomiske midler på at opretholde vores suverænitet

afgørende at vi er villige til

indsætte vores kampfly og forsvare vores internationale interesser og engagere os aktivistisk udenrigspolitisk debatten har indtil videre været ganske interessant for jeg kan

nikolaj villumsen at enhedslisten ikke længere er et parti der fraskriver sig enhver anvendelse af våben

mere end otte måneder siden herre nikolaj villumsen stod her i folketingssalen og

et beslutningsforslag om at sende våben til kurderne i

herre holger k nielsens fremragende spørgsmål fra tidligere viser jo tydeligt at der er en vis

lad mig kalde det mangel på konsistens i den måde

fører politik på det virker som om man er klar til at forsvare sin frihed så længe det bare foregår billigt

landets publikationer hvor

vores nato partnere tænkte på samme måde

ikke være nogen der forsvarede vores demokratiske samfund

var klar til at gå i krig for at sikre vores frihedsrettigheder

godt klar over at det må være frustrerende når ens opfattelse af verden ikke stemmer overens med de faktiske forhold

dansk forsvar og vi glæder os til den fremtidige proces dog vil jeg benytte lejligheden

komme med en kommentar det er min forståelse det

den evaluering der ligger af de tre kampflytyper efterhånden er ved at være

gengæld er det ikke min opfattelse at den er blevet videreleveret til til ministeren vi satser selvfølgelig på at vi

fra enhedslisten om at det beslutningsgrundlag også skal oversendes til

folketinget sådan at vi kan få en åben og demokratisk debat

siger at vi er nødt til at købe nye kampfly

er det for at kunne opretholde et territorialforsvar

egnet til angrebskrige hvor man skal være med i første bølge eller er målet for venstre

fortsætte med at lave angrebskrige

rundtomkring i verden som vi blandt andet så venstre stemme for med

som jeg ærlig talt ikke mener har bidraget

jo fyldt med eksempler på hvor galt det går økonomisk når politikere her i folketingssalen bestemmer sig til hvilke type

våben eller materiel man ønsker at indkøbe det jo derfor vi har bedt folk der heldigvis er klogere end både

om at komme med en ekspertvurdering den forholder vi os til når den ligger færdig det er vores opfattelse at dansk forsvar har brug for den kapacitet som moderne kampfly

tilbyder hvor de skal anvendes

må fremtiden vise men jeg vil bestemt ikke udelukke at vi igen vil stemme for at man bruger danske kampfly i indsatsen mod de forfærdelige elementer der terroriserer irak og syrien det synes jeg er en ærværdig mission jeg glædede mig også over at kampfly gjorde en afgørende forskel dengang man stoppede etnisk udrensning i kosovo

bare at vi må konstatere at der er en fundamental principiel grundlæggende uenighed

det er rigtig interessant at se hvad den her ekspertvurdering

at de enkelte fly kan bruges til derfor er det jo relevant for folketinget

at få den at se så vi kan have en debat

men det er da ikke for meget forlangt at venstre har en holdning til hvad man politisk

f fem og tredive fly såfremt de kun kan bruges

ordføreren fisker efter vi er fundamentalt uenige vi mener det er vigtigt for dansk forsvar og afgørende for vores mulighed for

aktivistisk udenrigspolitik jeg er klar over at den

så siger jeg tak til venstres ordfører fru annette lind som

for noget tid siden diskuterede vi beslutningen om at indkøbe nye kampfly til forsvaret her i folketingssalen

er jo stor og skal tages og derfor er vi fra socialdemokratisk side glade for at vi kan tage debatten igen her i salen i dag de danske f seksten fly har været på vingerne i fem og tredive år i det danske forsvar og vi ved alle at intet som bekendt holder evigt tværtimod

vurderes det at der vil være betydelige operative og tekniske udfordringer forbundet med at vi nu skal bruge f seksten flyene i fremtiden derfor er der da også planlagt en udfasning af seksten flyene i årene

fire og tyve så behovet for de nye kampfly har taget udgangspunkt i den aftale på forsvarsområdet som er indgået for to tusind og tretten til sytten med forsvarskommissionens beretning fra to tusind og ni er der opstillet en række opgaver som kampflyene skal løse i fremtiden

socialdemokratisk side ikke enige med enhedslisten i at der er tale om et enten eller i forhold til at kunne deltage i missioner med nato og fn den sikkerhedspolitiske situation kræver nemlig at det danske forsvar har værktøjer som sikrer danmark fleksibilitet og som kan tilpasses de

krigshærgede samfund jeg skal sige at at den

radikale ordfører ikke kunne være til stede og derfor taler jeg også på vegne

forsvaret skal kunne hævde det danske riges suverænitet sikre landets fortsatte eksistens integritet og sikkerhed samt bidrage til

af danske udenrigs og sikkerhedspolitiske interesser i den forbindelse er det afgørende at danmark også fremadrettet har et effektivt forsvar der fleksibelt og hurtigt kan løse de opgaver som regeringen og folketinget beslutter folketinget noterer sig derfor i overensstemmelse med forsvarskommissionens beretning og forsvarsforligene to tusind og ti

sytten at danmark også fremadrettet skal have en kampflykapacitet og at dette indebærer et behov for anskaffelse af nye kampfly folketinget noterer sig endvidere at en anskaffelse af nye kampfly ikke står i modsætning til fortsat dansk deltagelse i konfliktforebyggelse

og tak til den socialdemokratiske ordfører

at høre hvad socialdemokraternes holdning er i forhold til om de her kampfly

tidligere har vi jo hørt fra forsvarsministeren da han lige var

hvis der ikke kommer arbejdspladser i danmark så bliver der ikke noget nyt fly siden da har eu jo forbudt at kræve det såkaldte modkøb der ville kunne gøre at indkøb af kampfly kunne betyde danske arbejdspladser

forstå socialdemokraterne er det virkelig socialdemokraternes holdning at man har tænkt sig at bruge op mod tredive milliard kroner på et

meget professionel vurdering af hvilke kampfly vi skal have her er der også opstillet nogle kriterier der er blandt andet opstillet fire kriterier for hvilke typer der skal indgå i

tak for det det er jo interessant

høre hvad et af kriterierne er

kriterierne som forsvarsforligspartierne lægger bag deres overvejelser om at købe nye kampfly

at lige præcis det her med at lave industripolitik hvor man stiller krav om modkøb

hvilken type kampfly vi skal have som jeg sagde før

er et af kriterierne det industrielle samarbejde og det er det som vi forholder os til som en af pindene men der er også

stærkt forsvar herunder kampfly for at hævde sin suverænitet danmark skal naturligvis være klar til at forsvare sin og sine allieredes frihed og fred når der er behov for det og danmark har behov for at leve op til sine nato forpligtelser nato er vores basis og vores vigtigste alliance og dermed omdrejningspunktet for vores sikkerhed

så selvfølgelig skal danmark have kampfly kampfly som vi har

besluttet der skal investeres i vil blive betalt over forsvarsrammen og er jo forudindregnet og vil derfor kunne kunne finansieres uden velfærdsforringelser på lang sigt

et forsvar der kan bruges til noget det vil sige et forsvar der har kampfly er prisen for vores frihed og vores fred uden frihed og fred er der ingen velfærd og tryghed forsvaret er vores forsikringspolice og for fortsat at have frihed og fred og dermed velfærd og tryghed er vi nødt til at opretholde et stærkt forsvar dansk folkeparti støtter så absolut indkøbet af kampfly til erstatning for de gamle og dansk

ikke støtte enhedslistens forslag til vedtagelse

foregribe en stor debat om nulvækst

situation hvor vi ved at pengene kan blive knappe fremover som hvis

nulvækstpolitik er det så dansk folkepartis

husk på at kampflyene ikke skal betales på en gang

det er noget der er forudset så det er ikke to ting som går imod hinanden men hvis ikke man kan hævde sin suverænitet hvis ikke man kan fastholde den frihed og den fred som vi har i dag

har vi heller ikke meget at bruge velfærdskroner på for så kan det være at der er nogle andre der vil bestemme hvad vi skal bruge dem til og hvad hjælper det så hvad er det så for en form for velfærd

er det heller ikke meget værd at bruge velfærdskroner så på den måde er det at opretholde

altså helt konkret hvis der mangler penge til velfærd vil dansk folkeparti så stadig gennemføre det her enormt store

penge på velfærd hvis det er en osama bin

der har fået mulighed for at have indflydelse på hvordan man skal bruge pengene i danmark

ikke meget sjovt at bruge den slags penge til noget så derfor er det at have et stærkt forsvar

det overhovedet giver mening

herre holger k nielsen som sfs ordfører

det ikke mening at fortsætte med de gamle f seksten fly

en gammel bil man kan godt have en gammel bil og sende den på værksted og skifte reservedele

skifte motoren ud men på et tidspunkt

muligvis godt livstidsforlænge lidt yderligere men det bliver hamrende dyrt det er svært at få reservedele

nye kampfly den handler om hvorvidt vi skal have kampfly overhovedet

det er er vigtigt i forhold til

et afvisningsberedskab hvor fly kan gå op og afvise fjendtlige fly der kommer for tæt på det er vigtigt i forhold til air policing som vi gør det i øjeblikket i baltikum og som man også gjorde

at leve fredeligt fordi man kunne afvise saddam husseins fly det er vigtigt i forhold til

som er ret vigtig jeg tror de fleste erkender

afghanistankrigen var en fiasko det erkender man så ved at man i praksis godt ved at det gentager man ikke

det er fleksibelt og det passer meget godt til en doktrin man er begyndt at arbejde med i forsvaret

ingen der ved om det koster tredive milliard

ikke en sjæl der ved noget som helst om

også forskellige ting man skal have skal have i baghovedet der er anskaffelsessummen der er levetidsudgifter men grundlæggende er der ingen der ved hvad flyene kommer til at koste

den blå luft og det er så lykkedes enhedslisten at få

medierne til at køre med en historie om

er det også dybt manipulatorisk

taget fra velfærdsområdet de her penge skal tages fra forsvarets egen økonomi de skal findes inden for forsvarets almindelige

bliver det inden for forsvaret der skal skæres

kommer til at koste vi kender ikke til den betalingsprofil der vil være over hvor mange år det skal betales og hvordan det vil påvirke de årlige indkøb af materiel i forsvaret men der bliver ikke taget én krone fra velfærd

og jeg vil håbe på at det budskab ligesom siver ind

det er en dybt manipulatorisk sammenhæng som dér er lavet af enhedslisten den er

som sagt

ikke hvor mange vi skal have efter vores mening skal vi have så få fly som muligt

skal skrues sammen må vi jo se på når der kommer

arbejder man på i forsvarsministeriet i øjeblikket og det bliver fremlagt for forligskredsen på et

skal vi nok tage stilling til selvfølgelig skal vi da også dér have en offentlig debat om

hvad flyene skulle bruges til jeg har nævnt tre områder territorialt forsvar og afvisningsberedskab air policing og

jeg har to spørgsmål

som sf sagde da vi diskuterede beslutningsforslaget fra enhedslisten for nogle dage siden

er blevet alt for krigeriske at danmark er blevet en krigernation og

satse på det vi er allerbedst til udviklingsbistand diplomati og politiske løsninger hvordan hænger det

sammen med at ville bruge et stort antal milliarder

venstre udenfor altså hvad de går

jeg da ikke tage ansvaret for og det ønsker

jeg kender ikke det der grundlag

at man fører en mindre krigerisk udenrigspolitik

får de her fly som sådan set skal erstatte nogle gamle fly

jeg synes at

vil beholde de gamle f seksten fly det er enhedslistens nye politik at man skal beholde de gamle f seksten fly

man må jo

sige at sf tidligere har ment at f seksten flyene var i god form

tilbage i to tusind og ni hvor man udskød indkøbet så så helt ved siden af er det jo ikke og grundlæggende er det en diskussion om hvor mange fly danmark skal have men jeg

at få et svar på det spørgsmål jeg stillede nemlig vil sf støtte og kræve at evalueringen oversendes til folketinget og er det virkelig en virkelig en fredeligere udenrigspolitik hvis man erhverver nogle kampfly som vi kan høre

at man går ind og køber nogle nye fly som i øvrigt formentlig

jeg betragter ikke mig selv som værende hverken mere aktivistisk eller krigerisk end herre holger k nielsen

en stor debat om strategien i irak vi har støttet den danske operation dernede men jeg vil godt sige til herre

er ingen muligheder for at vi kan slå islamisk stat

det er en fuldstændig umulighed

er at vi kan bremse deres fremmarch og vi kan støtte lokale landtropper

det nævnte jeg tidligere kobane var ikke blevet reddet reddet hvis man ikke havde støttet ovenfra ved

tilsvarende var det kurdiske område sidste sommer også faldet til is hvis man ikke have hjulpet

enig med ordføreren jeg deler ordførerens opfattelse både

slaget om om kobane når jeg nævner det skyldes det blot at

har en debat med enhedslisten på den yderste venstrefløj

så vil jeg da godt lige gøre opmærksom på at da anders fogh

et paradigmeskifte i dansk udenrigspolitik

på ikkemilitære løsninger kom der en helt entydig satsning på det transatlantiske på usa

var et paradigmeskifte som skete der og der har jeg så sagt til nogle aviser

tak for det egentlig er forespørgslen jo ganske enkel nemlig hvad kan regeringen oplyse om det danske

den diskussion der udfolder sig her men det er sådan set

blevet besvaret ret klart

vi har fly der skal på pension og som har tjent danmark godt og har spillet en væsentlig rolle og det hænger sammen med at vi har gjort et godt stykke arbejde når vi har sendt

om at vi at vi har dygtige piloter vi har dygtige folk omkring

de her fly når vi sætter dem ind

og den påskønnelse der er af det er det helt naturligt at vi fortsat har mulighed for at deltage på den måde i fremtiden og det kan vi kun hvis vi accepterer at der altså skal

de mennesker vi beder om

skal have det bedste materiel så de både er beskyttet og kan udføre deres opgave

det er sådan set svaret på hvad det

der heldigvis en meget bred kreds af

er der måske én ting man kan glæde sig over i dag og det er at alle også enhedslisten er enige i

det sådan set skal sikre fred og sikkerhed i verden og at vi skal sikre

uenigheden om hvordan vi når

dertil derfor er det glædeligt at vi her i dag kan konstatere at der er stor

skal kunne det er overhovedet ikke diskuteret

det bliver tror jeg bestemt diskuteret på rette tid og sted når de nødvendige oplysninger

så tager vi stilling til den tid så opbakning

kunne godt tænke mig at høre fra liberal alliance når man nu har tænkt sig

bruge markant færre penge på den offentlige sektor

præcis på kampfly

en gennemregnet plan som vi har lagt frem herre nikolaj villumsen og hvor der er skaffet basis for at sikre velstand og fremgang

vi har den indgang til det at det er velstand der sikrer velfærd og det er der penge til i vores plan som jo så i øvrigt er gennemregnet jeg glæder mig til den dag enhedslisten fremlægger en sag der kan blive gennemregnet og accepteret i finansministeriet på alle politikområder derfor er det helt indlysende klart at det her intet

er der forsvarsbudgetter som rækker langt fremad og det er vi helt klar

tak for det jeg tager det som en bekræftelse af at ja liberal alliance har ikke tænkt sig at finde pengene

det må være hørelsen det er galt med dernede

herre nikolaj villumsen jeg pegede netop på at

har en plan der er gennemregnet der sikrer at der er råd til velfærd øget velfærd i

fremtiden fordi vi netop fjerner bureaukrati og ændrer i balancen mellem den private og den offentlige sektor

sikrer at der er råd til det i fremtiden

det kan være at hørelsen bliver bedre senere men det er

har lovet vores forsvarsordfører mike legarth at fremføre

det konservative folkeparti støtter det arbejde der er i gang angående anskaffelse af nyt materiel til forsvaret vi ønsker basalt set at det danske forsvar skal have det bedste materiel og vi mener at danske fly kan spille en vigtig rolle i internationale opgaver vi håber desuden at enhedslisten støtter bedre materiel uanset hvad de måtte mene om deltagelse i forskellige militære operationer vi ønsker eksempelvis at fortsætte kampen imod islamisk stat og at vi har mulighed for at afvise putins fly når de krænker

jeg kan forstå at at de konservative

over muligheden for

i hvert fald noget af det som man har fremført som argument for at købe de her kampfly så bare godt tænke mig at høre om de konservative

når han siger at der ikke er en militær trussel mod danmark fra rusland og om man på den baggrund

anskaffe nødvendigt materiel

betyder det så at de konservative er uenige med venstre i hvad prioriteten med de her kampfly bør være

territorialt forsvar som man skal anskaffe

skal kunne bruge dem i angrebskrige udeomkring i verden det er jo relevant

kampfly man køber når vi for eksempel kan

for en god debat hvor det er blevet slået fast at alle partier

en god idé at vi også har kampfly i danmark når vores f seksten fly

danmark og rigsfællesskabet men jo også til at danmark blandt andet kan beskytte civile rundtom i verden når der er brug for det det er også vigtigt at slå fast at den investering vi skal

inden for forsvarsministeriets budget i de kommende år og det vil sige at når man køber

være nogle andre ting man ikke kan investere i med andre ord er det ikke penge fra vores hospitaler

skoler eller vores børn vi her skal øremærke til at købe kampfly

der under alle omstændigheder vil blive brugt inden for forsvaret og det synes jeg også er rart at få

her i dag så kan jeg forstå at

andre fly der må jeg bare sige at vi har været rigtig glade for vores f seksten fly men vi har også haft dem

og de rammer altså pensionsalderen hvor det som det så fint blev beskrevet af herre holger k nielsen bliver sådan at der bliver større og større udgifter

dem fremadrettet plus at der også er en vis levetid

seksten fly eller et andet fly er det rigtige fly at have flyvende

sikkerhed for piloter og

vores folk kan være sikre på det materiel vi har

de kan udføre de opgaver vi sætter dem til med andre

er det en rigtig beslutning at vi skal anskaffe

nye kampfly når vores f seksten fly går på pension og det har alle partier i det her

første det har forlydt fra venstre i dag at evalueringen er færdig

godt tænke mig at høre forsvarsministeren om evalueringen er færdig og om den vil blive oversendt til folketinget andet spørgsmål er om forsvarsministeren kan garantere

der lægges i to tusind og sytten ikke vil betyde øgede militærudgifter det er jo i det budget at pengene til kampflyene skal findes så hvis ministeren kan garantere at der ikke vil gå penge fra velfærd

at man er i gang med at lægge sidste hånd på arbejdet omkring et nyt kampfly

vil kunne tage en drøftelse omkring det

her spørgsmål når der er er det næste møde i forligskredsen

hvad de skal være det jeg blot siger er at det er inden for forsvarets eget budget at de her

altså er evalueringen færdig eller er evalueringen ikke færdig venstre siger at den

den skulle være færdig hvad er situationen det må forsvarsministeren da vide og i forhold til det her budget

at man ikke kan garantere at forsvarsbudgettet ikke vil stige

at herre nikolaj villumsen i et forsøg på at få alting til at se mistænkeligt ud ikke hører efter de svar der bliver givet fra kolleger her i folketingssalen og også fra undertegnede jeg sagde meget klart at man er ved at lægge sidste hånd på arbejdet

det er min forventning at jeg vil kunne orientere forsvarsforligskredsen yderligere omkring det her på det møde der finder sted den attende juni som der er blevet indkaldt til så jeg synes egentlig at det er et meget klart svar det andet meget klare svar jeg kan give herre nikolaj villumsen

at det er inden for forsvarets eget budget at de her fly skal betales og det vil sige at når man skal købe kampfly fremadrettet er

jo herre

nikolaj villumsen ønsker ordet igen

tak for det jeg vil gerne sige tak for debatten

jo desværre første gang at vi drøfter det her enorme indkøb i

som konsekvens af det her indkøb jeg synes det er

ganske uholdbart at vi ikke har fået det drøftet mere

det kan blive starten på mange åbne drøftelser men det forudsætter jo at vi får evalueringerne at se jeg håber meget at de vil blive oversendt til

helt afgørende hvis der skal være en åben debat af det her så kræver det at oplysningerne også tilfalder folketinget

nu efter dagens debat står klart at der desværre kun er ét parti som ønsker en mere fredelig dansk udenrigspolitik og det er enhedslisten

burde være relevant set i lyset af de mange forfejlede krige danmark i de seneste år har deltaget i

bemærke at omsorgen for den kurdiske by kobane lige pludselig er blevet meget stor her i folketingssalen det synes jeg

er interessant ikke mindst i lyset af at vi var i den ærgerlige situation at da byen var under belejring

afviste folketingets partier enhedslistens forslag om at støtte forsvaret

til gengæld fået en række vigtige oplysninger på bordet fra socialdemokraternes side

ikke længere den vigtigste prioritet at der skabes arbejdspladser

forsvarsministerens tidligere udmeldinger på området

det jo interessant at det nu kommer klart frem

man ikke prioritere børn og ældres velfærd over indkøbet af kampfly

indfører nulvækst og der dermed

det er også godt at få det på det rene dansk folkeparti vil hellere have kampfly end velfærd jeg må

jeg synes det er forunderligt at man kan have en situation hvor der er så forskellige udmeldinger omkring en

at bakke op om at at folketinget skal have den her evaluering skal have kriterierne sådan at vi har muligheden for at få en

og sådan at det her gigantiske indkøb ikke foregår bag lukkede døre i forsvarsforligskredsen

jeg burde jo egentlig lade være med at lade mig provokere på mit partis vegne når jeg hører herre nikolaj villumsens tale men jeg kan ikke afstå

fortælling hvor man ønsker at tage patent på at man beskytter kurderne blandt andet i kobane og at vi andre ingenting har gjort herre nikolaj villumsen må jo anerkende

den internationale koalitions flyaktioner der har sikret at

herre nikolaj villumsens eget forslag var at sende våben til kurderne på

der er mindre krigerisk mindre aktivistisk på den

nikolaj villumsens parti har bare en anden opfattelse af hvad der er bedst

er besynderligt at man ikke vil være med til at sikre dansk

at assistere vores nabolande blandt andet i baltikum

tak for det først og fremmest må jeg sige at hvis venstre

vil jeg da opfordre til at man også gør det når enhedslisten

forslag om at man skulle kræve at den tyrkiske regering åbnede grænsen for genopbygningsmateriale fordi der stadig er problemer med at få genopbygget byen fordi den tyrkiske regering holder grænsen lukket det afviste venstre så hvis man går op

og vil blive ved med at gøre det

jeg bare minde ordføreren om at vi havde en sikkerhedspolitisk konference her i folketinget hvor det kom ganske klart og tydeligt frem

ikke er en militær russisk trussel mod baltikum

folketingssalen til de tre statsledere

jeg er ikke sikker på at enhedslisten

til militær planlægning enhedslisten er det eneste parti i folketinget der ikke har været med til at støtte den indsats vi i dag

og kampfly i luften derfor vil jeg bare gentage det jeg tager med fra debatten i dag på vegne af mit parti er at enhedslisten ønsker fred og frihed man er bare usolidarisk man er ikke villig til at betale for det

udenrigs og sikkerhedspolitik baserede sig på realiteterne på jorden frem for historisk frygt det er en vigtig forudsætning for

er situationen jo at vi desværre ser at de irakiske styrker ikke mindst shiamilitserne som man giver luftstøtte til

begår grove overgreb på civilbefolkningen der har man fra regeringens side med venstres støtte meldt ud at man absolut ikke vil tage nogen som helst konsekvenser af det selv om vi ser at shiamilitserne brænder landsbyer ned

uden at vi kan få en garanti for at det ikke sker med dansk luftstøtte det er et rigtig godt

som herre nikolaj villumsen taler udenom hele tiden

have ret i kritikken af tyrkiets håndtering af hele kobanesituationen

og også at der der burde være givet større støtte til kurdernes kamp fra vestens side men hvorfor dog ikke indrømme herre nikolaj villumsen at kurderne aldrig nogen sinde havde holdt kobane imod is hvis de ikke havde fået støtte fra luften fra amerikanerne det var den amerikanske luftstøtte fra kampfly der muliggjorde at is kunne slås tilbage hvorfor dog ikke indrømme det så stor kan man da godt være eller tag nu irak

fuldstændig rigtigt at der er meget at kritisere omkring shiamilitserne

snakker om kurderne vil herre nikolaj villumsen så ikke indrømme

holdt stand peshmerga havde ikke holdt stand imod is sidste sommer hvis ikke man havde fået hjælp fra amerikanske fly det er bare sandheden i det det synes jeg da godt man kunne indrømme

eftersom man var i en situation hvor kurderne

kobane og kurderne i nordirak omkring erbil eksempelvis ikke havde de nødvendige våben

så var man reelt afhængige af luftstøtten det er helt rigtigt fra enhedslistens side mente vi så at man fra dansk side kunne gøre en større forskel ved konkret at støtte med at transportere

demokratiske styrker reelt som vi gjorde i nordirak til kurderne der men som man fra folketingets side og desværre også fra sfs

afviste at gøre til kurderne i kobane men det ændrer jo bare ikke på at den realitet som vi så har i dag er at man støtter en undertrykkende regering i bagdad som gang på gang bliver anklaget for

overgreb på civilbefolkningen hvor shiamilitserne begår voldsomme overgreb

desværre ikke noget nyt det er jo en del af det problem der har været i de seneste ti år hvor der har været en grov undertrykkelse af den sunnimuslimske befolkning der presser nogle af dem i hænderne på isil vi bliver nødt til at forholde os til at

altså jeg er da fuldstændig enig i meget af det som bliver sagt her

shiamuslimerne og deres militser

besvares med et ja eller nej vil herre nikolaj villumsen ikke indrømme at kurderne og peshmergastyrkerne

stillingerne sidste sommer hvis de ikke havde fået hjælp fra amerikanske fly vil herre nikolaj villumsen ikke indrømme at kobane var faldet til

har en situation hvor du har nægtet

våben til demokratiske styrker og de så bliver angrebet med meget tunge våben som det var tilfældet da isil angreb med de våben de havde erobret efter indtagelsen af mosul så får du en situation hvor

bliver afhængig af luftstøtte fra amerikanerne det har været situationen

er så bare hvordan man hjælper bedst og det er så der hvor vi fra enhedslistens side foreslår at man

da der ikke er flere der har bedt om ordet er forhandlingen om forespørgslen sluttet

til vedtagelse komme til afstemning på

beslutningsforslag der opfordrer regeringen til at hæve støtten til erhvervsrettet voksen og efteruddannelse det der hedder veu godtgørelsen fra firs procent til hundrede procent af den maksimale dagpengesats begrundelsen for at hæve

efter enhedslistens opfattelse at det er en af de helt store barrierer for at deltage i erhvervsrettet voksen og efteruddannelse fordi det igen efter enhedslistens opfattelse er umuligt for mange mennesker at gå fra fuldtidsarbejde og løn til en så lav

det er årsagen til at enhedslisten ønsker en forøgelse af godtgørelsessatsen for at få flere til at deltage i erhvervsrettet voksen og

forslag det er jo sådan at beslutningen om at skære i veu godtgørelsen til firs procent var en del af den tidligere vk regerings såkaldte genopretningspakke fra to tusind og ti som

stemte imod dengang og vi synes stadig væk at det er en forkert beslutning men i dagens danmark

vi også nødt til at prioritere vores ressourcer vi er også en del af forskellige aftalekredse

fuldstændig enhedslistens opfattelse af at det er noget af det unikke vi har i danmark

meget kompetente medarbejdere

godt nævne viften af initiativer der

jeg kan se på enhedslistens ordfører at det

som jeg tænker at enhedslisten også vil synes

noget vi har prioriteret så højt som vi kunne selvfølgelig i respekt for at der også

en række tiltag i gang men her har vi faktisk gjort det

nævne at vi i to tusind og fjorten afsatte en milliard kroner til voksen og efteruddannelse hvoraf seks hundrede og tre og fyrre million kroner gik til erhvervsrettet voksen og efteruddannelse

midler som har været med til at sikre et fleksibelt amu system

man i højere grad kan tilrettelægge undervisningen efter kursisternes behov

kunne tage amu også uden for det man kan betragte som normal arbejdstid faktisk til gavn for medarbejderne for at de har mulighed for at kunne deltage i det de midler har også været med til at sænke deltagerbetalingen på tekniske faglige og merkantile kurser og det er kurser der er udvalgt da det netop er områder som understøtter væksten og konkurrenceevnen endnu et af de vigtige initiativer der er taget er at personer med en forældet videregående uddannelse har fået mulighed for at deltage i amu kurser på samme vilkår som faglærte og ufaglærte det vil sige uden at skulle betale fuld deltagerbetaling

regeringen som led i erhvervsuddannelsesreformen også har gjort vejen fra ufaglært til faglært mere direkte og målrettet ved oprettelsen af det der

eller erhvervsuddannelse for voksne og det er jo det der giver det store spring fra ufaglært til faglært på den måde får voksne over fem og tyve år ret til at

få godskrevet hele eller dele af deres praktiktid såfremt de har relevant enten arbejdsmarkeds eller uddannelseserfaring der tæller i den forbindelse

beskæftigelsesreformen har betonet uddannelse og opkvalificering af ledige

se på tværs hvad det er man kan gøre for at sikre den fornødne opkvalificering af medarbejdere det det

voksenlærlingeordningen blandt andet gennem

ledighed vi har afsat en pulje til uddannelsesløft hvor ufaglærte ledige over tredive år kan tage en erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden

også afsat penge til en regional uddannelsespulje så flere dagpengemodtagere kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet brancher hvor der forventes jobåbninger

kommer der også de løbende tiltag med kurser som fremmer nogle af de grundlæggende almene færdigheder som læsning skrivning og regning som vi også ved betyder noget for

barriere for at deltage i veu og udviklingen fra ufaglært til faglært fordi

godt lige sige et enkelt ord om for

er faktisk sådan at langt de fleste kursister får fuld løn under amu kurset mens godtgørelsen går til arbejdsgiverne som kompensation kursisterne oplever derfor typisk ikke en lønnedgang og en forhøjelse af veu godtgørelsessatsen vil for de fleste kursister ikke have en effekt på deres indkomst under uddannelsen

er til gavn for at understøtte efteruddannelse vi kan også se at der så småt

en stigning igen i amu aktiviteten så det er årsagen til at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget men jeg vil godt understrege at vi er helt

hvad ministeren siger nemlig at mange af de tiltag

lavet på efteruddannelsesområdet er blevet lavet i et samarbejde mellem regeringen og enhedslisten

det er vores klare opfattelse at veu godtgørelsen betyder noget for at man tager en efteruddannelse

opleve den lønnedgang for godtgørelsen går jo til arbejdsgiverne

kan det jo betyde noget for valget om man har mulighed for det

sat en række andre aktiviteter i gang og vi kan jo også se

efteruddannelsesområdet er i vækst og vi

som jo har været et af de store områder der har været ramt af det så det viser at

om at flere ufaglærte og sådan set også faglærte skal have

da veu godtgørelsen blev forringet så så man også et

på det tidspunkt havde en betydning at at man lavede det det var også derfor at vi stemte imod

det var bestemt ikke vores kop te jeg er heller ikke i tvivl om at det var direkte medvirkende til at

ude på arbejdsmarkedet desto mere

at det faktisk er lykkedes at sætte så mange

så siger vi tak til undervisningsministeren og går til ordførerrækken og den første er herre peter juel jensen der taler for venstre

midler fordi vi blev ramt af en

international finansiel krise

det står vi selvfølgelig ved nu var

nogle af de tiltag som ministeren har redegjort for

efter og videreuddannelsen af vores arbejdsstyrke

når man bruger penge selvfølgelig også skal anvise hvor man kan finde dem henne og det har enhedslisten også gjort

er behov for det det men er de penge ikke allerede brugt både en to og tre gange

enhedslisten bruge de samme penge

synes jeg også det er svært at gå ind og sige

enhedslisten skriver

til det her forslag som samfund har vi brug for at uddanne og efteruddanne den danske arbejdskraft så lønmodtagerne er rustede til de opgaver der venter forude samtidig bør vi sikre ufaglærte en uddannelse så deres arbejdsbetingelser og livsbetingelser øges det kunne ikke være skrevet

mere præcist hvis jeg selv skulle have gjort det der har vi

ministerens tale allerede har vist at den ambition om at uddanne både for vores virksomheder skyld men i høj grad også for

enkelte danskeres skyld både for deres mulighed for at få arbejde og deres mulighed for

generelt at skabe det liv de ønsker sig

i socialdemokratiet også imod det i to tusind og ti da

andre ting der også betyder noget

den adgang der er til uddannelserne har en meget stor effekt og noget af det man samtidig gjorde dengang var jo netop at begrænse adgangen for eksempel ved at sætte loft over seks ugers selvvalgt uddannelse for eksempel ved

ind på aktiviteten og den katastrofale

at vi i den seneste valgperiode er lykkedes med at gøre vejen til uddannelse kortere fordi vi med vores erhvervsuddannelsesreform blandt andet bliver bedre til at realkompetencevurdere bliver bedre til at give merit bliver bedre til at sikre at alt hvad folk har med tæller på kontoen sådan at vejen hen til et svendebrev

mere for at arbejdsløse ufaglærte får lettere adgang til

tage uddannelse mens de er på dagpenge vi har sat brugerbetalingen

vi har styrket amu og generelt gjort det mere fleksibelt vi har styrket

en lang række initiativer

været en barriere for hvor meget aktivitet vi har set på det her område det tilsammen giver nogle gode rammer det ændrer ikke på at at hvis jeg havde været folketingsmedlem tilbage i

et bedre sted med nogle bedre rammer og en stigende aktivitet og det synes jeg vi kan glæde os

jeg er uddannet historielærer så jeg går meget op i at historien skal være korrekt

halvtreds år og synes det kunne være spændende anerkender ordføreren for socialdemokraterne ikke at genopretningspakken kom på

en reel intention om

jo meget stor respekt for hvad der foregår ved et forhandlingsbord men når nu venstres herre peter juel jensen selv aktivt spørger til lige præcis det forhandlingsbord hvor det her var oppe at vende

i hvert fald både spørgeren og jeg jo

stemningen var omkring det bord lige præcis

det her forslag som jeg sagde i min tale går jeg ind for

det bliver så attraktivt som overhovedet muligt at tage en uddannelse særlig for vores arbejdsløse særlig for vores ufaglærte derfor var jeg også imod genopretningspakken og de ting der lå

sammenligning gjort det bedre og nemmere og mere attraktivt og mere tilgængeligt at tage en uddannelse

spørgsmål lægger sig en lille smule op ad herre peter juel jensens

at hvis hun havde været folketingsmedlem i to tusind og ti så havde hun stemt imod genopretningspakken nu er fru ane halsboe jørgensen jo folketingsmedlem

man i socialdemokraterne ikke vil være med til det

ligesom fru ane halsboe jørgensen at det er lidt vigtigt at slå fast at den her genopretningspakke ikke genoprettede noget som helst og derfor

det anerkender jeg fuldt ud og jeg synes også

af at vi er enige om hvor vi gerne vil hen vi vil gerne have flere voksne danskere der tager en uddannelse særlig hvis vi kan flytte folk fra ufaglært til faglært status er det rigtig godt

tusind og ti jeg stod nede på slotspladsen og demonstrerede mod dem der var folketingsmedlemmer

omgang forhandlinger og kompromiser og noget af det der er lagt fast

nogle af de aftaler vi blandt andet har indgået på tværs af de politiske skel i de sidste fire år

vælger så trods alt at hæfte mig ved at vi samlet har fået

efteruddannelsessystem og skabt bedre rammer jeg synes bare at vi mangler

problem når både fagbevægelsen og sådan set

så hvis nu vi ikke kan blive enige om lige præcis det her forslag kunne fru ane halsboe jørgensen så forestille sig at vi på et senere tidspunkt blev enige om et forslag der var skruet

alle politiske tiltag

nærmere at vores arbejdskraft har de kvalifikationer der skal til så vi får vores arbejdsløse i arbejde og så vi sikrer at

vores virksomheder har de hænder de skal bruge uden at behøve at hente

det er ikke nemt at være i regering man er enig i forslaget men stemmer imod enhedslisten rejser med dette beslutningsforslag en vigtig debat om efteruddannelse og det vil vi i dansk folkeparti godt sige tak for men forslaget er desværre lidt

veu godtgørelsen fra firs til hundrede procent af højeste dagpengesats og det vil jeg godt komme lidt nærmere ind på vi bruger knap fem milliard kroner om året på voksen og efteruddannelse og hovedparten af disse midler er rettet mod kortere arbejdsmarkedsuddannelser

det betyder at kun meget få ufaglærte bliver efteruddannet til

i to tusind og tolv var det altså kun syv og fyrre der blev faglærte tænketanken dea har for nylig udgivet en analyse om dette og den peger på at vi ifølge ae

rådet frem mod to tusind og tyve vil

farvel til tohundrede og titusind ufaglærte job og at behovet for faglært og uddannet arbejdskraft vil stige med trehundredetusind det er altså ikke nok at hæve veu godtgørelsen den skal målrettes der hvor behovet er vi skal derfor blive bedre til at efteruddanne vore ufaglærte og det løser beslutningsforslaget jo ikke dansk folkeparti vil derfor opfordre til at vi i udvalget finder sammen om en beretning der foreslår en målrettet indsats

ufaglærte samtidig med at vi hæver veu godtgørelsen for denne gruppe på den måde vil vi få flere ufaglærte til at blive faglærte

der i fremtiden bliver brug for så kommer vi også til finansieringen enhedslisten har i et efterfølgende bilag fundet pengene ved at spare på statens eksterne konsulenter det ville måske have været bedre om man også havde peget på hvilke eksterne konsulenter og hvilke ministerier man havde i tankerne dansk folkeparti håber derfor på at kunne

beretning der pålægger regeringen at gøre det mere tiltrækkende

den her ganske vigtige drøftelse

det der jo er fuldstændig evident er at danmark er et vidensamfund og at det i stigende grad nærmest er umuligt at blive en del af arbejdsmarkedet og fastholde sin plads på arbejdsmarkedet hvis man ikke har en eller anden form for uddannelse mængden af ufaglærte jobs som tilbydes i danmark er faldende

bliver stadig mere og mere komplekse der er nye tal som viser at atten procent af danskerne i dag ikke får en kompetencegivende uddannelse og som udviklingen ser ud nu

ser det ikke ud til at tallet bliver mindre

ellers ender vi med at stå med et arbejdsmarked som ikke kan mættes af dansk og kvalificeret arbejdskraft

det vigtigt at vi fortsat prioriterer at særlig unge men også de som har været på arbejdsmarkedet længe får uddannelse og efteruddannelse de ufaglærte skal have mulighed for at uddanne sig til faglærte og de faglærte skal have mulighed for at opkvalificere sig med reformen af erhvervsuddannelserne som træder i kraft

har vi taget et stort skridt

har drøftelsen i dag det er ikke nok vi skal arbejde for at veu systemet får flere med det var afgørende for sf i sin tid i forbindelse med vækstforhandlingerne at vi fik en milliard kroner til veu systemet og det er selvfølgelig også for at se at det giver en effekt en af barriererne for at tage en voksen og efteruddannelse

jo nemlig lige præcis økonomien den støtte man kan få under uddannelse svarer kun til firs procent af dagpengesatsen og det gør det som forslagsstillerne påpeger svært for rigtig mange mennesker at få økonomien til at gå op i danmark har vi en lang

det er også noget af det som vi fra sfs side

jeg selv oplevet ganske tæt på i forbindelse med opkvalificeringen af alle de medarbejdere der blev ledige efter

her var der ikke kun en vej at gå

skolekundskaber man ikke havde haft eller for decideret at gå fra at være svejser til at blive social og sundhedsassistent

gevinst med de erfaringer

positivt på enhedslistens forslag om at hæve støtten til hundrede procent af den højeste dagpengesats ligesom den var før vk regeringen satte støtten ned til det niveau som vi kender

sammen med enhedslisten og forhåbentlig også de andre partier at vi

så den her uddannelse bliver til gavn for flest muligt

finansieret men fra vores side

at gå til finanslovsforhandlingerne med forslaget og at samle så bred en kreds som muligt af folketingets

snart eller lidt senere får en ny blå regering

efter og videreuddannelsesområdet noget af det som jeg meget håber

indgående på vi har brug for et fleksibelt

efteruddannelsesmarked i danmark

samfundets og for virksomhedernes skyld men sandelig også for den enkelte danskers skyld vi har igennem et langt arbejdsliv

brug for at få optimeret og forbedret vores kvalifikationer men også nogle gange

arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt mulighederne ændrer sig med stor hast og hvis så mange danskere som muligt skal være selvforsørgende

har vi brug for et fleksibelt og mangfoldigt efteruddannelsesmarked det er også vigtigt at vi netop taler om at der er et marked som styres af udbud og efterspørgsel ellers bliver det stift irrelevant og pengene bliver brugt forkert vi har brug for mange private udbydere og vi har brug for mere indflydelse til den enkelte den der har brug for efteruddannelse må også betragte det som en personlig investering i fremtiden og have en berettiget forventning om at det kan komme til at give et afkast på et senere tidspunkt i forhold til det helt konkrete forslag

ønsker enhedslisten at hæve veu godtgørelsen så den svarer til hundrede procent af den højeste dagpengesats det er et vigtigt tema og vi ønsker alle at ufaglærte bliver opkvalificerede det gør en del heldigvis også allerede og det gør de også efter at godtgørelsen i to tusind og ti blev sat ned til firs procent for arbejdsgiverne man kan så undre sig over at forslaget først kommer nu at enhedslisten

sine afgørende mandater som parlamentarisk grundlag for regeringen ikke for længst har bedt regeringen om

område det kunne jo passende

været på plads fordi det er uden tvivl som også flere andre har fremført en af de største udfordringer med dette beslutningsforslag en finansiering som foreslås ved en generel besparelse på statens brug af konsulenter kan

vi ved ikke hvem og hvilket område

tak for en god debat jeg synes at det er meget betryggende at efteruddannelse er noget som

at der på et tidspunkt også kommer handling bag ordene vi har i enhedslisten

det her beslutningsforslag da vi ønsker at skabe bedre betingelser for danske lønmodtageres efter og videreuddannelsesvilkår

den såkaldte genopretningspakke i to tusind og ti blev veu godtgørelsen sænket fra hundrede procent af den højeste dagpengesats til firs procent efterfølgende

så vi et drastisk fald i antallet lønmodtagere der efteruddanner sig bare fra to tusind og ti til to tusind og elleve faldt antallet af 3fere i job som tog efteruddannelse med fire og tyve en halv procent

er antallet af personer på efter og videreuddannelse fortsat med at styrtdykke og antallet af amu kursister er næsten halveret fra to tusind og ti

to tusind og fjorten som samfund har vi brug for

at uddanne og efteruddanne den danske arbejdskraft vi kan nok alle sammen blive enige om at det er vigtigt at lønmodtagere er rustet til de opgaver

en uddannelse prognoser fra arbejderbevægelsens erhvervsråd peger på at frem mod

vil behovet for uddannet arbejdskraft stige med næsten

bag os at krisen er bag danmark nu hvis den udvikling som er inden for efter og videreuddannelse lige nu fortsætter kommer vi til at mangle tusindvis af faglærte og uddannede til arbejdsmarkedet

synes måske lige netop på en dag som i dag hvor vi får at vide at

meget relevant at diskutere hvordan vi så sikrer at at vi er rustet til

det opsving som skulle komme i rapporten fra ufaglært til faglært fra to tusind og femten som er udgivet af danmarks evalueringsinstitut ses det tydeligt at

er den største barriere for de ufaglærte som gerne vil blive faglærte og det peger på

os at se i enhedslisten at er behov for at gøre noget på det her område og det er lige præcis derfor at vi ønsker at hæve veu godtgørelsen svarende til hundrede procent af den højeste

de positive tilkendegivelser om at lave en fælles beretning

når vi i enhedslisten har valgt at fokusere på

for både ufaglærte og faglærte for at tage videreuddannelse at den er blevet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

af dette beslutningsforslag fra enhedslisten jeg vil sige at i modsætning til det tidligere om voksen og efteruddannelse er jeg egentlig lidt ærgerlig over det her ikke i forhold til intentionen om at få skaffet flest mulige praktikpladser til de unge det er jo en utrolig vigtig og bunden dagsorden vi har

gode vekseluddannelsessystem vi har for erhvervsuddannelserne

at hvis vi kigger på den seneste praktikpladsstatistik så viser den at over

var ni procent i skolepraktik på et praktikcenter og det svarer til syv tusind to hundrede og fyrre elever

er der heldigvis også rigtig mange der gør selv om de starter i skolepraktik

er skolepraktik men som de så valgte ikke at tage

det vil sige at der er to hundrede elever som var tilmeldt som søgende til uddannelser uden skolepraktik

korrekt og det giver et misvisende billede til

der har lyst til at vælge en erhvervsuddannelse man skulle tro det nærmest var umuligt at finde en praktikplads men der er rigtig mange gode muligheder for at få en praktikplads og det bliver bedre med den nye erhvervsuddannelsesreform der træder i kraft med de forbedrede praktikcentre mulighederne for at man kan lave praktikpladspakker og som sagt også muligheden for for langt de fleste at man kan starte i skolepraktik og med rigtig gode muligheder for at komme ud efterfølgende

enhedslisten nogle gange har den holdning at det ikke er lige så fint at tage en skolepraktikplads men jeg

at man kan for at få ordinære praktikpladser ude i virksomheder men det er faktisk også nogle gode praksisrettede

igen med de nye praktikcentre

en rigtig fin adgangsbillet til efterfølgende at få praktik i en virksomhed

er på københavns rådhus hvor de dygtigste nyuddannede unge håndværkere fra de forskellige fag

de får kongelige håndtryk og det er jo de dygtigste unge håndværkere der er

blandt andet til møbelsnedkere og skræddere som er unge mænd og kvinder som er udlært i skolepraktik og alligevel leverer fremragende håndværk

godt understrege bare for at der ikke er nogen myter at selvfølgelig ville det allerbedste være hvis alle kunne komme ud i en ordinær

enhedslisten foreslår nogle konkrete ting som jeg gerne vil kommentere det første er at indføre forpligtende sociale klausuler i kommuner regioner og stat

statslige ordregivere at anvende det der hedder et følg eller forklar princip om sociale klausuler om praktikpladser

efter en aftale med kl og danske regioner også

enten skal anvende sociale klausuler eller forklare offentligt hvorfor de ikke gør det

at forpligte de offentlige ordregivere til altid at gøre brug af sociale klausuler sådan som jeg må forstå enhedslistens forslag skyldes det at det vil være i strid med det man kalder for eu rettens proportionalitetsprincip for det skal altid være en konkret vurdering om et krav om praktikpladser er proportionalt i det enkelte udbud

det offentlige bruger sociale klausuler det er jo en rigtig god måde der er en god

en privat virksomhed får en god ordre og

for at kunne ansætte nogle flere medarbejdere herunder også at oprette for eksempel nogle flere lærepladser så hele ideen om sociale klausuler er vi fuldstændig enige i men som sagt skal de leve op til eu rettens proportionalitetsprincip

at alle ministerier skal indberette deres anvendelse af sociale klausuler til erhvervs og vækstministeriet det er sådan at kommunale og regionale ordregivere ikke er underlagt en indberetnings til erhvervs og vækstministeriet og derfor indgår de ikke i opgørelsen

enhedslisten foreslår også at genforhandle arbejdsgivernes uddannelsesbidrag så virksomheder der ikke tager elever bidrager mere end de virksomheder der tager elever

at de virksomheder der ansætter elever bidrager forholdsvis mindre

end virksomheder der ikke ansætter elever dels fordi virksomhederne ikke skal betale bidrag for eleverne dels fordi virksomhederne modtager ydelser fra

det finansieret over bidrag fra alle virksomheder som enhedslisten også

er der jo indgået en bred aftale om erhvervsuddannelserne med alle partier i folketinget desværre uden enhedslisten

jeg ved at enhedslisten er dybt optaget af de her spørgsmål

bidraget er lagt fast indtil to tusind og atten og det vil som udgangspunkt kræve enighed i kredsen hvis

forslaget fra enhedslisten om at stat og kommuner opretter de manglende praktikpladser mener jeg er urealistisk blandt andet fordi de offentlige

de medarbejdere som det private produktionsdanmark har brug for stat kommuner og regioner skal bestemt påtage sig deres andel af uddannelsesopgaven det vil

det skal selvfølgelig også være sådan at det kan lade sig gøre i forhold til den vifte af

er brug for og der er bare en barriere i forhold til

uddannelsesstillinger der vil være inden for det offentlige sidst men ikke mindst vil jeg gerne understrege

skal vi nå så langt i mål med som overhovedet muligt nu er gang i væksten

også gerne være sådan at der kommer flere uddannelsesaftaler jeg synes også

er beskæmmende ved at se på praktikpladsstatistikken er at antallet af uddannelsesaftaler falder

også derfor at jeg netop nu har drøftelser med arbejdsmarkedets parter om

kan gøre for at få skabt flere ordinære praktikpladser det må være sådan at det kan lade sig gøre sådan som den økonomiske situation er

i ministeriet og jeg forventer at arbejdsgruppen

endnu flere ordinære praktikpladser i den forbindelse vil

gerne rose at blandt andet dansk industri har har taget

alle deres medlemsvirksomheder og simpelt hen virksomhed for virksomhed med

ved at komme godt gang i væksten fordi de også

der skal ske noget det er nu vi står med en ny erhvervsuddannelsesreform det er nu der er brug for så mange praktikpladser som overhovedet muligt det er nu at de unge

går ind i den uddannelsesopgave nu regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi kan sagtens forstå intentionerne i det men jeg vil nu alligevel appellere til at

at spørge lidt til det fordi ministeren fokuserede så meget på det

når man er i skolepraktik er man stadig væk

forhold til at finde en ordinær praktikplads hvis man ikke får det

kan man også gøre det færdigt i skolepraktik

utrolig godt at vi har den buffer med gode praktikcentre som jo er blevet endnu bedre som en del af den praktikpladsaftale der blev lavet

udmærket jeg spørger ministeren

mangler en praktikplads ja eller

at den her regering er holdt op med at snakke om en praktikpladsgaranti og er begyndt at snakke om en uddannelsesgaranti i stedet for

man kan jo godt gøre sin uddannelse færdig

hen fuldstændig uenig i at vi ikke har snakket om uddannelsesgaranti før har vi gjort rigtig længe

er konjunkturafhængigt og det er derfor man skal have

skal man hele tiden være aktiv i forhold til at finde en ordinær praktikplads hvis man ikke kan få det kan man gøre sin uddannelse færdig der og man er en rigtig dygtig faglært også med skolepraktik men det ændrer ikke ved

allerbedste da er at man er i en virksomhed med den helt konkrete læring der er

og så går vi til ordførerrækken og den første

ministeren rundede jo

et skarpt hjørne i fredags

jeg har ikke meget at tilføje

gerne lige sige at jeg er meget enig med ministeren i at

vi skal passe på hvad det er for nogle tal vi sender op at svæve når det kommer til

med hensyn til praktikpladser det er utrolig vigtigt det er utrolig vigtigt for vores alle sammens velfærd at vi får det nødvendige antal erhvervsuddannede også i fremtiden jeg er selv forælder og

hvis jeg var forælder og hørte det tal som enhedslisten

for enhedslisten lige slår op på undervisningsministeriets hjemmeside og så får det helt konkrete antal elever som mangler en praktikplads vi er faktisk nået rigtig rigtig rigtig langt derudover

venstre hverken kan eller vil medvirke til at gøre det sværere for unge mennesker at få en

i fremtiden det som enhedslisten lægger op til med det her beslutningsforslag

er et frivilligt samarbejde mellem for eksempel dansk byggeri ungdommens uddannelsesvejledning erhvervsskolerne og en kommune både skoleforvaltningen og jobcenteret og nogle steder også den lokale 3f afdeling kommunen er ansvarlig for at kommunens unge kommer ind på et uddannelsesforløb og senere hen i arbejde uu altså ungdommens uddannelsesvejledning har ansvaret for at klæde de unge på til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og erhvervsskolerne modtager eleverne fra kommunen og uddanner dem til arbejdsmarkedet mens virksomhederne i sidste ende tager eleverne ind som lærlinge og senere hen som svende det her lægger vi ned hvis vi følger enhedslistens forslag om at indføre tvungne klausuler for man kan ikke både have frivillige aftaler og tvungne klausuler og de her aftaler er helt unikke for de gælder både det offentlige og det private arbejdsmarked så venstre vil ikke være med til noget der i

fra undervisningsministeriets hjemmeside de kommer fra

at når man er i skolepraktik

man arbejder ikke under overenskomsten man får en anden løn

ordfører med det var den første ting den anden ting er hvis nu venstre ikke vil være med til det her

venstre så være med til at skaffe de praktikpladser der mangler

gået seriøst til opgaven hele vejen igennem og vi er blandt andet med i en erhvervsuddannelsesreform der gør erhvervsuddannelserne betydelig mere attraktive vi har i vores

erhvervsskolerne netop for at gøre uddannelserne bedre og så bakker vi selvfølgelig op alle de steder vi nu kan for vi er jo godt klar over at vores fælles velfærd afhænger utrolig meget af at vi også i fremtiden har produktionsarbejdspladser i danmark

er det også nødvendigt at vi har den arbejdskraft der nu bliver efterspurgt også i fremtiden og derfor slår vi ned på hver eneste gang vi hører nogle turnere rundt med nogen forkerte tal og bygger nogle

peter juel jensen jo vide at vi i enhedslisten

så det er ikke noget vi har opfundet til

jeg spurgte ordføreren til praktikpladser og ikke til maskiner eller til hvordan vi gør

vekseluddannelsessystem som vi har i øjeblikket men det er jo selvfølgelig

når det går lidt langsommere i den internationale økonomi og når det går langsommere i dansk økonomi

er det selvfølgelig svært at skaffe det nødvendige antal praktikpladser derfor har vi skolepraktikken som kan tage dampen af praktikpladskøen jeg er jo meget meget ked af at høre

ordføreren fra enhedslisten tale så

sandheden er jo også og det må ordføreren jo også vide at langt de fleste der starter i en skolepraktik

i et ordinært praktikpladsforløb så det er med til at sikre at når man starter på en erhvervsuddannelse har man også muligheden for at gøre sin uddannelse færdig

så er det socialdemokraternes ordfører fru ane halsboe jørgensen

tak for det i enhedslisten er vi jo enige

provokeret når virksomhederne siger at de kommer til at mangle arbejdskraft når de ikke selv er med til at uddanne dem i dag

så siger vi tak til socialdemokraternes ordfører og går straks til

hundrede og seksten har det nogle mangler og dem vil vi i dansk folkeparti godt påtale der er nemlig ikke finansiering bag og tallene holder ikke af forslaget fremgår det at der mangler knap trettentusind praktikpladser

ved hjælp af sociale klausuler

fra marts to tusind og femten og viser at fire tusind ni hundrede af de elever der har afsluttet grundforløbet mangler praktikplads

praktikpladser op vi skal tale

dansk folkeparti støtter sociale klausuler men det løser ikke hele praktikpladsproblemet det skyldes at det offentlige er dårligere til at oprette praktikpladser end det private og det vil sociale klausuler derfor ikke afhjælpe det vil jeg komme lidt nærmere ind på om lidt socialdemokratiet var noget hård ved

en analyse af potentialet for flere praktikpladser i virksomheder som deloitte lavede for undervisningsministeriet dansk arbejdsgiverforening og lo som led i udmøntningen af vækstpakke to tusind og fjorten viste at danske virksomheder kan oprette

syvhundrede flere praktikpladser af disse var potentiale størst inden for handel og transport fyrre procent eller trettentusind

kunne findes her analysen viste også at potentialet er størst i hovedstaden med tolvtusind og i syddanmark med

dertil kommer at der er stor forskel på erhvervsskolernes indsats hos nogle lykkes de med at få halvfems procent af eleverne i praktikplads mens andre er helt nede på tyve procent og nu kommer vi til skismaet mellem det offentlige

private i det offentlige ansætter man kun fire elever per hundrede ansatte selv om man kunne ansætte halvfjerds procent flere mens der i det private i gennemsnit er ni elever per hundrede ansatte flest i bygge og anlæg med seksten elever per hundrede ansatte det vil sige at sige at det private er langt bedre end det offentlige til at ansætte elever

er fordelt på mange forskellige erhverv det giver dog god mening for det offentlige at ansætte flere elever når potentialet er på halvfjerds procent

flere ifølge deloittes analyse og derfor ville vi godt kunne have støttet denne del af forslaget hvis enhedslisten havde sørget for finansieringen desværre er beslutningsforslaget ikke finansieret og derfor anser vi det for at være et oplæg til debat

genforhandler arbejdsgivernes uddannelsesbidrag med andre ord foreslår

så

arbejdsgivernes uddannelsesbidrag hvis de har elever samtidig

men det fremgår ikke rigtig om det er inden for den samlede pulje eller om virksomhederne

hvem der betaler for eleverne når de er ansat i en virksomhed

jo virksomhederne der betaler deres løn og

kan være hele løsningen det er også derfor der er forskellige forslag i vores

hvis ansvar

på christiansborg har vi også et ansvar vi har et ansvar ude i kommunerne jeg har selv været med til at stemme ja til sociale klausuler i odense byråd fordi det er en god måde

det offentlige har også et større ansvar de tager for få de kunne ansætte halvfjerds procent flere hvis de ville vi har inde på christiansborg også et ansvar som sagt

jo er helt klart er at vi i de her år står over for et ganske stort problem

jo når så mange tusinde unge står uden praktikplads erhvervsuddannelserne oplever

og mange unge opgiver simpelt hen overhovedet at tage på erhvervsskole med udsigten til ikke at kunne finde en praktikplads i januar offentliggjorde deloitte at der i hele danmark

treogtredivetusinde og syvhundrede praktikpladser og det skal da udnyttes

sidste melding der kom fra undervisningsministeriet

praktikpladsaftaler er øget skal man være opmærksom på at der er forskel på

om det er ét cpr nummer der nu har en fuld uddannelsesaftale eller om tallet stiger på grund af rigtig mange korte praktikpladsaftaler det giver lidt nogle forskellige billeder så ja der er indgået mange aftaler men det siger ikke nødvendigvis noget om

kommer erhvervslivet jo også til at mangle svende om ganske få år hvis ikke vi får skabt

her har jeg så lejlighed til at sige dansk industri og dansk erhverv hvor har i været hvor har i taget

det er helt okay nu at stå og efterlyse alle de udlærte man godt kunne bruge men det her løses jo kun ved

er at det er de små og mellemstore virksomheder det er også meget de virksomheder

ligger i yderdanmark som går ind og tager et ansvar for at få skabt uddannelsespladser

de store virksomheder er fraværende jeg ser meget sjældent

søger lærlinge og folk til praktikpladser finanskrisen

enige om har fået en del af skylden for den manglende vilje til at tage unge i praktik men fremtidens økonomiske perspektiver

vi skal tro regeringen og vismændene

vil danmark miste konkurrenceevne viden og erfaring fra de unge som skal ud at tage fat i byggeriet i sundhedssektoren i detailhandelen

kun de private virksomheder som har et ansvar for at tilbyde praktikpladser også stat regioner og kommuner skal i meget højere grad være med til at udbyde praktikpladser jeg så gerne at man igen fik gang i trepartsforhandlingerne

det gamle lindø nu igen arbejder for

hundrede og fyrre lærlinge i dag forsøger man igen at gå ind og oprette en lærlingeskole

hundrede og fem og fyrre virksomheder som tilsammen vil kunne gå ind og skabe et grundlag

en uddannelsesmulighed

skal uddannes til er skolepraktikken så kun

behovet for nogle af de uddannelser som for eksempel arbejder med meget specialiserede indsatser

nogle af håndværksfagene men det må ikke blive en sovepude så skolepraktikken er

det kan kun være et alternativ og et supplement virksomhedspraktik

giver den bedste erfaring uanset om det er i privat eller offentligt

er aflønningen for skolepraktikken dårligere

enhedslistens forslag her er det uklart

er nu enige om at arbejdsklausuler

en betingelse når man går ind og byder på opgaver og det har betydet

ved vi fra entreprenører og andre

det betyder faktisk at mange flere unge nu får en reel praktikplads

virksomheder går ind og løfter en meget stor og vigtig opgave

vil egentlig håbe at enhedslisten vil være med til at tage forslaget tilbage til udvalget

vi i samarbejde kan få strikket en model sammen

vi har velfungerende praktikpladser i danmark er afgørende for vekseluddannelsesprincippet som vi har haft i danmark i mange år og som har været rigtig godt

det er et princip som vi deler med andre lande blandt andet schweiz og tyskland

trækker vi dog flere og flere af de unge ind på skolebænken når det gælder

de praktiske uddannelser det er en forkert vej at gå

høj nok grad ruster de unge til

den europæiske konkurrence som er

udbuddet af praktikpladser så er der forskellige faktorer der gør sig gældende i forhold til hvor mange

er praktik ikke det første virksomhederne tænker på derfor er vækst helt afgørende for

er det også afgørende at det er attraktivt at være et praktiksted det må ikke være for besværligt der må ikke være for mange hindringer og for meget bøvl

lande som vi sammenligner os med som har

bureaukratiet og bøvlet så kan politikerne gøre noget ved det

her balance imellem udgifter og

en praktikaftale skal være en ordentlig aftale

og for virksomheden for at være rigtig gavnlig derfor skal kvaliteten af uddannelserne også være

mere ind over i fremtiden som de også

i fortiden de virksomheder som aftager de unge

en bedre motivation

en uddannelse skal man også gå ind i den med en høj grad af motivation og en bevidsthed om

at man afskaffer det der hedder uddannelsespålægget

tvinge nogle unge til at tage en uddannelse og på den måde afliver

det at uddannelse er et privilegium som den enkelte skal tage ansvaret for uddannelsespålægget betyder også at niveauet kan blive sænket rundtomkring på erhvervsuddannelserne fordi der kommer unge ind

uddannelserne som overhovedet ikke har lyst til at være der og som ikke ved hvad de skal der i det hele taget

dårligt værktøj når vi taler om uddannelse og i øvrigt også mange andre ting tvang er ikke et godt værktøj

en virksomhed bliver ikke et godt uddannelsessted af

nu skal i uddanne nogle unge mennesker man kan sagtens have nogle unge mennesker gående uden egentlig

uddannelse tvang er et rigtig

med flere praktikpladser nu er ordrebøgerne så

nu lad os nu sige at vi får det her opsving

i min tale hvoraf vækst er en af dem og det er fuldstændig evident at vækst er en af de faktorer der er afgørende for hvor mange praktikpladser der bliver udbudt men der er naturligvis også andre og en af dem er at det skal være let tilgængeligt at oprette en praktikplads og selvfølgelig også at de unge mennesker der kommer ud

et link imellem uddannelserne og de unge så vækst

stiller sig op og bebrejder at der ikke er praktikpladser nok

jeg holder tale fra folketingets talerstol

fremlægge liberal alliances synspunkter

står på talerstolen og kan spørge hinanden i øvrigt er liberal alliance ikke fortaler for

tager noget med den ene hånd og giver noget med den anden vi foretrækker at danskerne kan beholde

det var jo en lang gå uden at få et svar jeg spurgte

står og kritiserer at der ikke er praktikpladser nok

ind og fjerner en ordning som faktisk skabte over

statslige og kommunale støtteordninger de koster hver især rigtig meget

vi tror på at det det her land har brug for

vi går videre til den konservative ordfører herre daniel rugholm og takker liberal

med dette beslutningsforslag ønsker enhedslisten at pålægge regeringen at skaffe tolvtusinde og nihundrede og seksogtredive praktikpladser ved at indføre forpligtende sociale klausuler i kommuner regioner og stat ved at genforhandle arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

ved at stat og kommuner opretter de manglende praktikpladser inden for deres område

i min egen kommune har jeg haft fornøjelsen af

lave en frivillig partnerskabsaftale med dansk byggeri en helt fantastisk aftale som også har haft en rigtig god effekt og den slags er positivt og den fremgangsmåde støtter vi i det konservative folkeparti som ministeren fint redegjorde

der er også for mange i skolepraktik og vi er helt enige om at vi gerne vil have flere fra praktikcentrene og videre ud i praktik vi ved alle at vi har brug for at flere unge i de kommende år gennemfører en erhvervsuddannelse

også behov for praktikpladser men det ved erhvervslivet heldigvis også godt og derfor ser vi også flere og flere indgå i blandt andet frivillige partnerskabsaftaler jeg hørte ministeren rose dansk industri for deres arbejde og jeg er fuldstændig enig

også give ministeren ret i at det anvendte tal i beslutningsforslaget sender et lidt uheldigt signal til både kommende studerende forældre og vejledere om at der er så mange

gerne starte med at sige

det er så vigtigt at vi får uddannet flere faglærte og at

jeg har beskæftiget mig med uddannelsespolitik i mere end tolv år

som de har været i løbet af de sidste to tre år og været så højt på dagsordenen og det synes jeg faktisk i sig selv er

det her forslag fordi vi mener at man skal gøre sin erhvervsuddannelse færdig i en ordinær praktikplads altså ude i en virksomhed

vi har brugt det tal som vi har fordi

fint nok det mener vi ikke i enhedslisten

en su så det er helt korrekt når ministeren siger at vi i enhedslisten ikke synes at det er fint nok

det mener vi simpelt hen ikke at der så er nogle

gør deres uddannelse færdig i skolepraktik

en uddannelse og vi mener også at skolepraktikken

så uheldig som lærling at man er i en virksomhed som går konkurs og så er det dog trods alt bedre

fordi vi mener at virksomhederne har et kæmpestort ansvar for at sikre at vi har faglært arbejdskraft i fremtiden

arbejdsgiverorganisationerne var ude at sige at

tage lærlinge så kom krisen og så blev ordrebøgerne tomme og så sagde virksomhedernes organisationer arbejdsgivernes organisationer

vi ikke råd til at tage en lærling

at tage nogle initiativer

sikrer at praktikpladserne bliver oprettet

gør det de skal fordi det er dem der skal bruge arbejdskraften om fem år og derfor er det deres ansvar at uddanne den nu og det

sådan set i enhedslisten enige i at vi skal tale erhvervsuddannelserne op men det her problem forsvinder altså ikke af at vi holder op med at tale om det

i løbet af de sidste par år men det her problem løser vi altså ikke ved at holde op med at snakke om

virksomhedsforlagt undervisning eller om en kort aftale

at hvis man starter på en erhvervsuddannelse skal man kunne få en fuld aftale en ordinær aftale og tage hele sin uddannelse i

som ordføreren fra socialistisk folkeparti

synes jeg at de ordførere som mener

ud på et skolepraktikcenter og spørge de elever der er i skolepraktik om de mangler en praktikplads eller om de ikke gør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

en grund til at vi har et kommunalt selvstyre et lokalt demokrati hvor borgerne

de politikere de synes repræsenterer dem bedst

dermed også skal stå til ansvar for de beslutninger der bliver truffet

ikke er blandt de nemmeste beslutninger og det er hvis man faktisk skal lukke en skole det er altid noget der

en stor debat fordi det kan betyde

procedurer der sikrer at kommunalbestyrelsen selvfølgelig har ansvaret for

lokale skolevæsen at de skal stå til ansvar for de borgere der har valgt dem og at der så i

som pålægger kommunalbestyrelsen at inddrage borgerne i forbindelse med beslutningen om at

nedlægge en folkeskole det er nemlig sådan at

hvis man vil nedlægge en lokal folkeskole skal forslaget sendes i offentlig høring og skolebestyrelserne på de berørte skoler skal samtidig høres da vi støtter den form for repræsentativt demokrati hvor man står til ansvar for sine borgere kan vi ikke støtte enhedslistens forslag

som reelt vil sætte det lokale demokrati ud af

der er ikke nogen korte bemærkninger så vi går videre i ordførerrækken den næste

er herre peter juel jensen fra

tak for det formand der er jo langt fra bageste række og så

det kommunale selvstyre og

ikke noget lovgivning i dag der forbyder at en kommunalbestyrelse kan sende sådan

ud til en afstemning i kommunen men at gå ind og stille krav om det det vil vi ikke være med til i

der er i forbindelse med skolelukninger

en række krav om om procedurer hvor

er vi jo glade for det repræsentative demokrati og vi synes det virker

har man jo som som borger i en kommune efter fire år mulighed for at stille en kommunalbestyrelse til regnskab

der var lukket op til tre tusind folkeskoler i danmark inden for

til at bede venstres ordfører om at forholde sig til den debat vi har her og til de tal som vi

man altid diskutere for nu er tid jo noget relativt

sidste uge er lang tid siden jeg ville jo bare hjælpe enhedslisten ud af den vildfarelse

lukket tre tusind folkeskoler i danmark sådan som det fremgik

med at være alt for stålsat men jeg tror at måden det blev rettet på

i socialdemokratiet er vi glade for det kommunale selvstyre hvor kommunerne står for meget af den nære velfærd herunder også driften af

fælles folkeskoler det er en god model hvor det

og det er jo heldigvis sådan at der også er mulighed for kontant afregning efter fire år hvis man som borger er utilfreds med dem som står i spidsen for kommunen i forhold til enhedslistens konkrete forslag

ingen tvivl om at skolelukninger aldrig er en populær sag hverken hos borgerne eller hos de lokalpolitikere som må bide i det sure æble af den ene eller den anden årsag men i socialdemokratiet ønsker vi ikke at gøre op med at det er en kommunal beslutning hvordan man vil indrette det lokale skolevæsen og derfor støtter vi ikke

de to forrige beslutningsforslag b en hundrede og seksten og b en hundrede og fem og tyve er det også her gået lidt stærkt for enhedslisten som vil afholde bindende folkeafstemninger ved skolelukninger enhedslisten burde da vide at kommunerne ikke må dette de har kun ret til at afholde vejledende afstemninger hvis kommunerne derfor skal have ret

i dansk folkeparti er vi begejstrede tilhængere af folkeafstemninger både i det nære og på landsplan jeg har selv været med til at fremsætte forslag om vejledende folkeafstemninger i min kommune odense desværre blev det stemt ned i byrådssalen af alle andre partier også af enhedslisten der er åbenbart meget langt mellem enhedslisten på borgen og enhedslisten ude i kommunerne

vort repræsentative demokrati er desværre ikke så glad for folkeafstemninger se bare på hvordan man kvier sig ved at sende vigtige sager ud til afstemning når det drejer sig om afgivelse af dansk suverænitet da beslutningsforslaget er upræcist og

så borgerne generelt får ret til at

overfladisk selv om vi er helt med på at emnet er vigtigt og afgørende for at vort folkestyre fortsat vil være levedygtigt jeg vil derfor foreslå at vi samles om en beretning i udvalget hvor vi opfordrer indenrigsministeren til at afholde en høring om hvordan lokale folkeafstemninger kan være med til at styrke

den socialdemokratiske ordfører også talte på de radikales vegne

hvis folkeskolen skal være folkets skole

i danmark også have mere indflydelse på skolen det mener vi i liberal alliance det skal de blandt andet have ved at

mere indflydelse i forældrebestyrelserne og det skal de også have ved at kunne oprette en skole lokalt hvis de mener at der er

og det må ikke være muligt for kommuner direkte at modarbejde forældre som altså på eget initiativ ønsker at oprette en skole lokalt

skolelukninger i det ganske land så er det jo

den tidligere regering havde et et rejsehold

tog ud og kiggede på folkeskolen og lavede et tre hundrede og tres

ligesom blev ganske tydeligt i den analyse

folkeskolens udfordringer sådan som jeg ser det

som kommunerne i allerhøjeste grad

der flere forskellige årsager til det dels har

der nogle steder været et reelt behov for at lukke skoler fordi

mange børnefamilier flytter fra vandkantsdanmark og ind til byerne der sker en stigende urbanisering

i det kommunale system blandt embedsmænd især men også

økonomisk har fået ud af det cepos lavede faktisk en en analyse af

skolesammenlægninger som viste at det økonomiske udbytte mange steder var ganske ringe

fagligt fald når

på den baggrund mener jeg nok man kan sige

skolesammenlægninger som der ikke er

ordentlig rationel og faglig

man sige at efterspørgslen fra forældrene ikke ikke alle steder men mange steder altså også koncentrerer sig om nogle af de mindre skoler

ikke alt for stor og meget overskuelig skole

christiansborgpolitikere skal blande sig i hvad hvad for en type skole forældre vælger til deres børn vi ønsker at forældrene selv skal kunne vælge skole og vi ønsker at folkeskolerne skal have mere frihed til

bedrive skole de steder hvor man ønsker det skal man have mulighed for at blive

på borgen og og fastlægge hvordan skolestrukturen skal være

jeg fremhæver rejseholdet

et signal fra christiansborg som måske

betød at den trend der var i gang blev yderligere forstærket

sagligt begrundet men igen vi kan ikke stå her

jeg mener derfor ikke at

med dette beslutningsforslag ønsker enhedslisten at der skal være en lokal folkeafstemning hvis en kommunalbestyrelse ønsker at lukke en folkeskole folkeafstemningen skal så afgøre om skolen skal lukke eller ej da jeg læste forslaget overvejede jeg lidt om jeg skulle skrive en

tilliden fra os i folketinget til kommunalbestyrelsesmedlemmerne der sidder med de lokale udfordringer og ansvar eller om borgernes muligheder for ved kommunalvalget at stemme på partier som deler deres holdninger til skolelukninger det er jo trods alt et emne som ofte ofte fylder meget i valgkampene i de kommuner hvor skolelukninger vil være aktuelle så borgerne vil næppe være i tvivl om partiernes holdninger jeg tænkte også lidt på om jeg skulle spørge enhedslisten

så ikke også skulle gælde plejecentre snerydning eller andre prioriteringer i kommunerne vi har et lokalt selvstyre vi har kommunalvalg vi har lovkrav om høringer og det fungerer rigtig fint efter lidt overvejelse valgte jeg

rimelig basalt og fundamentalt i vores demokrati selv om jeg anerkender og til enhver tid vil beskytte alle partiers ret til at fremsætte beslutningsforslag

må jeg indrømme at jeg synes vi kunne have brugt den seneste time bedre end på at behandle den her slags signalpolitiske

jeg vil lige starte med

berolige undervisningsordførerne der er til stede med

det er vel vores opgave som politikere så det er bare for at berolige den konservative ordfører med at

det her beslutningsforslag fordi vi mener at lokalsamfundet skal have langt større indflydelse på de lokale skoler og derved også på om en skole skal lukke siden år to tusind er over tre hundrede og halvtreds folkeskoler blevet lukket rundtom i landet og jeg vil gerne lige gentage tallet til til ære for venstres ordfører herre peter juel jensen

rundtom i landet i nogle tilfælde

er der gode pædagogiske årsager til skolelukningerne men desværre

eller et ønske om en øget centralisering fra kommunernes side det har flere steder resulteret i at forældre og lokalsamfund opretter friskoler der hvor folkeskolerne er blevet lukket

også steget med cirka hundrede skoler siden år to tusind

bliver der trumfet skolelukninger igennem imod lokalbefolkningens vilje for eksempel i randers hvilket resulterer i at der åbner friskoler i nøjagtig samme lokaler som de gamle folkeskoler brugte

viser lokalbefolkningen jo at de gerne vil den lokale skole i enhedslisten stoler vi på at forældre og lokalsamfund godt kan vurdere hvilke konsekvenser en skolelukning vil have for eleverne såvel som lokalsamfundet i sin helhed

foreslår vi i enhedslisten at hvis en kommune ønsker at lukke en folkeskole

kommunale selvstyre det her handler i højere grad om at

vores demokrati og inddrage borgerne mere i det kommunale selvstyre så man kan sige i enhedslisten ser det lidt omvendt

folkeskoler der er blevet lukket jeg synes

stedet for at repetere tallet over for mig

man ikke kan kende forskel på tre hundrede og halvtreds og tre tusind

at overbevise ordføreren om at det

folkeafstemning hvis der skal lukkes en børnehave hvis der skal lukkes et valgsted hvis der skal lukkes

i beslutningsforslaget det handler om folkeskoler

at vi skal udvide vores demokrati vi mener at lokalbefolkningen skal have mere at skulle have sagt så jeg kan da ikke udelukke at der på et tidspunkt i fremtiden vil komme et beslutningsforslag som handler om plejehjem eller børnehaver eller vuggestuer men for at svare

er der jo en bestemt proces en en bestemt procedure man

udtalelser og så videre er det ikke også

ting som man nu har sidestillet

en skolebestyrelse er det ikke også en form for demokrati

forslag om at udvide skolebestyrelserne sådan

også holder høringer om det ene

også får besøg af skolebestyrelser eller elever eller lærere eller hvem det nu kan være

afstemninger hernede i salen om nogle ting og

nu talte ordføreren om at det der var formålet var at udvide demokratiet men når man så bekræfter som

juel jensens spørgsmål at

kun skal gælde folkeskoler er det så ikke netop en begrænsning eller en indskrænkning af demokratiet når nu folk må have lov til at have noget at sige i forhold til deres lokale folkeskole

med med daginstitutioner og og alt muligt andet er det ikke nærmere en indskrænkning når folk kun må have noget at sige i

spurgte herre peter juel jensen lige til det her forslag som ligger foran os nu

hvis det konservative folkeparti gerne vil være med til at udvide demokratiet sådan at forældrene får mere indflydelse på

jeg tænker bare at hvis det her skal fremstå en lille smule troværdigt

det kunne for den sags skyld også være snerydning og alt muligt andet i kommunen

at man bare i stedet for afskaffer kommunalbestyrelserne

læser noget mellem linjerne som ikke

i hvert fald noget vi gerne vil i enhedslisten

kan berolige det konservative folkeparti med at det det her

rosa lund svarede jo ikke rigtig på nogen af de forslag og bemærkninger som jeg havde

om hvordan vi kan styrke lokaldemokratiet gennem flere folkeafstemninger

til at forlange folkeafstemninger det er udelukkende

mere fornuftigt at vi har en generel debat om folkeafstemninger ude i kommunerne i stedet for en helt specifik

skolelukninger udløse folkeafstemninger det ville da

vi er altid interesseret i at diskutere og også gerne komme frem til løsninger på hvordan

folkeafstemninger i kommuner kun kan være vejledende de kan ikke være bindende og beslutningsforslagets formuleringer lægger jo næsten op til bindende folkeafstemninger hvordan ser

enhedslisten på det vil man ændre kommunalfuldmagten og og vedtægterne så folkeafstemninger bliver bindende eller

er afgørende for os er at man inddrager lokalbefolkningen når man laver så grundlæggende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

det beslutningsforslag vi skal behandle i dag og som

konservative folkeparti går ud på at den såkaldte formueskattekurs skal genindføres det skal ifølge partiet ske ved at genindføre punkt sytten og atten i cirkulære nummer en hundrede og fem og firs af den syttende november nitten to og firs

indtil ophævelsen der skete den femte februar to tusind og femten via cirkulære nummer ni tusind og fire og halvtreds ophævelsen af formueskattekursen er et emne der har rejst en del offentlig debat er derfor også glad for at vi får lejlighed til at tage diskussionen her i dag så vi kan få sat tingene på plads lad mig starte med kort at ridse op hvad en udmøntning af

reelt ville betyde for det første ville det

muligt at undgå at undgå avancebeskatning i danmark hvis en gavemodtager bor i udlandet det skattehul der var afgørende for at regeringen ophævede formueskattekursen ville altså

genåbnet for det andet vil der igen blive adgang til at værdiansætte unoterede aktier til værdier der kan ligge endda meget langt fra handelsværdien som værdien ellers skal fastsættes efter

i forhold til gaveafgift og indkomstbeskatning i en anden sag udgjorde formueskattekursen kun en promille en promille af selskabets indre værdi selv om det i mange år

været kendt at formueskattekursen ofte ramte lavere end den reelle værdi kunne formueskattekursen altså i højere grad

end handelsværdien endelig havde skatterådet i en afgørelse offentliggjort i januar to tusind og femten fastslået at der stort set altid var et retskrav på at benytte formueskattekursen ved arv og gave selv i tilfælde hvor det kunne fastslås at handelsværdien rent faktisk var meget højere end formueskattekursen praksis for anvendelse af formueskattekursen havde altså udviklet sig til at fungere i strid

værdien skal fastsættes til handelsværdien derfor er det heller ikke muligt

jeg allerede har nævnt blot at genindsætte punkt sytten og atten i værdiansættelsescirkulæret som forslagsstillerne lægger op til som nævnt skal værdien af unoterede aktier

boafgiftsloven fastsættes til handelsværdien og derfor ville det også kræve en lovændring hvis man med åbne øjne

langt lavere end handelsværdien formueskattekursen indebar desuden en forskelsbehandling af skatteyderne formueskattekursen kunne anvendes ved arv og gave af unoterede aktier det var særlig en fordel ved værdiansættelse af unoterede aktier i selskaber med store immaterielle aktiver det kunne for eksempel være

med videre de samme fordele kunne derimod ikke opnås ved overdragelse af andre unoterede aktier børsnoterede aktier personligt ejede virksomhed og andre værdier formueskattekursen medførte altså at bo eller

kunne blive vidt forskellig selv for to virksomheder med samme værdi lad mig give et eksempel to virksomheder har begge en handelsværdi på ti million kroner den ene virksomhed ejer primært maskiner og andet produktionsudstyr her kunne formueskattekursen i visse tilfælde være tæt på ti million kroner den anden virksomhed ejer primært patent og varemærkerettigheder her ville

ophævelsen af formueskattekursen blev disse skævheder fjernet

sikret en mere ensartet beskatning af alle skatteydere og af de reelle værdier ved generationsskifte formueskattekursen blev ophævet med fremadrettet virkning de dispositioner der allerede var gennemført blev dermed ikke berørt det var nødvendigt at gennemføre ophævelsen uden forudgående varsling for at sikre at reglerne ikke fortsat kunne udnyttes hvis vi havde varslet at formueskattekursen ville blive ophævet

gennemført et betydeligt antal overdragelser til værdier der netop ikke ville ramme handelsværdien

så skal det i øvrigt understreges at virksomheder jo ikke nu står uden metoder til

og mere præcise værdiansættelsesmetoder end formueskattekursreglen blandt andet i to cirkulærer fra skat om værdiansættelse af aktier og værdiansættelse af goodwill de metoder har været anvendt siden

år to tusind i tilfælde uden for gave og arvesituationer

tale om regler som i forvejen er kendte og har været benyttet i en årrække

er altså samlet set gode grunde til at regeringen ophævede formueskattekursen og

understrege at der fortsat gælder gunstige regler for overdragelse af virksomhed til familiemedlemmer med videre for nærtstående familiemedlemmer udgør bo og gaveafgiften

og der er mulighed for henstand med betaling i indtil femten år som led i vækstplan dk fra to tusind og tretten blev henstandsordningen lempet så mindsterenten nu er

når en erhvervsvirksomhed overdrages til et nærtstående familiemedlem kan reglerne om skattemæssig succession desuden anvendes det betyder at

kan udskydes til et eventuelt senere salg af

hvis adgangen til succession anvendes gives et nedslag i bo og gaveafgiftsgrundlaget på to og tyve procent i form af den såkaldte passivpost i praksis betyder reglerne at en effektiv

kan nedbringes fra en og halvtreds procent til sytten procent af virksomhedens værdi hvis generationsskiftet gennemføres fornuftigt det svarer til en rabat på to tredjedele i forhold til en overdragelse uden succession forslagsstillerne anfører at familieejede virksomheder skal betale fyrre procent i skat af deres egenkapital ved et generationsskifte realiteten er som nævnt at skatten kan holdes på sytten procent af virksomhedens værdi for nogle virksomheder kan det medføre likviditetsmæssige udfordringer hvis ikke de i tide får planlagt

det er netop det hensyn der er varetaget med de skatteregler vi har i dag det gælder såvel reglerne om skattemæssig succession som henstandsordningen vedrørende bo og gaveafgiften

endelig vil jeg bemærke at som led i vækstplan dk afsatte regeringen sammen med aftaleparterne venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti tre hundrede million kroner til en successionsordning for erhvervsdrivende fonde regeringen har nu præsenteret en konkret successionsmodel for fondene

er afsat yderligere tres million kroner i forhold til den oprindelige ramme samlet set er det min opfattelse at der ikke mindst med regeringens initiativer på området er sikret rigtig fornuftige vilkår for familieejede virksomheder i forhold til beskatning ved generationsskifte

her pludselige interesse for at lukke et såkaldt skattehul som er fra nitten to og firs og altså tre og tredive år gammelt

vi kan høre reaktionen fra fra virksomhederne som er meget bekymrede vi kan høre virksomheder som siger at det bliver sværere at

til udlandet så en reaktion på ministeren ville jo være relevant her frygter ministeren slet ikke hvad det her betyder for alle vores familieejede virksomheder i danmark som står over for et generationsskifte hvad får det af konsekvenser flere af dem vil blive solgt til udlandet nogle af dem vil lukke ned

brian mikkelsen ikke lige havde hørt min tale men

som jeg nævnte i min tale altså det ene eksempel hvor en virksomhed

beskatningsgrundlag på tre hundrede og fem og firs million kroner for lavt

hvor man altså havde en formueskattekurs som udgjorde blot 1‰

den ene får en fastsættelse på ti million

klædelig i vores samfund altså at man bare tænker på

penge i kassen for de virksomheder vi her taler om er jo virksomheder som

som finansierer medarbejderes lønninger hvis alternativet for dem er at de må lukke ned eller blive solgt til udlandet eller stoppe nogle investeringer så mister man jo kontinuerligt betalinger fra dem og så lukker man virksomheder

det jeg synes er at behandle folk og virksomheder ordentligt

det virker meget ulogisk at netop en konservativ

går ind for at man skal behandle ligestillede virksomheder forskelligt

og så må jeg igen understrege

ikke blot ved en administrativ øvelse lave det her om

forringes og det der står lysende klart er at skatteministeren med den her øvelse

har lavet en ændring som betyder at skatteministeren får en halv milliard kroner mere ind i skat om året det er en halv milliard kr som ikke længere kan investeres i virksomhederne som ikke længere kan investeres i at sikre private danske arbejdspladser har skatteministeren ikke nogen bekymring over hvad betydning det

for dansk erhvervsliv og for de familieejede virksomheder som fylder så meget i dansk økonomi at de nu rammes med en ekstra skattebetaling

opgjorde noget der primært var materielle eller immaterielle aktiver og dermed

være med at lukke skattehuller dermed

få en situation som er et et retssamfund værdigt

hvis man endelig ønsker at forbedre nogle forhold for virksomheder det kan vi jo

meget lukrative regler for nogle enkelte virksomheder

selv har forsøgt at adressere det her under vækstpakkeforhandlingerne det her er kommet som en tyv om natten og så er det blevet pakket ind

og det er altså en halv milliard kr som virksomhederne ikke har til at investere

det der har betydning i forhold til generationsskifte er hvor meget likviditet der bliver trukket ud af virksomhederne i forbindelse med et generationsskifte

ikke herske nogen tvivl det man kan diskutere

selvfølgelig altid hvad man så vil gøre fremadrettet

ikke hørt venstre

ønsker at ændre lovgivningen på det her område

være en forudsætning dermed må dermed må jeg altså endnu en gang slå fast at hvis man skal have cirkulærer og lovgivning til at stemme overens ja så bliver man altså nødt til at sørge for

ikke uvæsentlige ulempe at det

arveafgiften skal afskaffes for alle men men vi starter gerne

gerne med arveafgiften for familieejede virksomheder ved generationsskifte og så tager vi resten senere lige som vi når det handler om registreringsafgiften på biler også gerne starter med dem der kører på el og så tager resten bagefter og lige som vi når det handler om at afskaffe

ikke foreslår at den skal omfatte kvinder

foreslår at den skal afskaffes for mænd så bliver der lige behandling men vil ministeren ikke medgive at det er et problem for virksomheder

herre ole birk olesen at jeg synes at det er dejlig behageligt

jo sætter ord på det det handler om altså det er jo helt fair at have den politiske holdning at man gerne vil give en skattelettelse til nogle bestemte men jeg tror da også at herre ole birk olesen så vil medgive at hvis man

ske ind ad fordøren og ikke skjult

et cirkulære som ikke overholder lovgivningen

værdiansættelsen kan vi godt blive enige om

så hvis skatteministeren var ordfører på

der skal være ligelig behandling nej gå dog den anden vej hvis man synes at noget er forkert så går man den anden vej

ønsker vi at gå den anden vej og det er et skridt på vejen til ikke at have nogen arveafgift at vi har en mere lempelig

en ellers retskaffen herre som herre ole birk olesen mener at

er at fastholde noget der er i strid med lovgivningen for dermed at give en rabat jeg antager da

seriøst parti i dette folketing

at det så i givet fald som skrives ind i loven hvordan det her skal håndteres

lidt af en overraskelse at man der sådan lige omkring midnat fandt på at fremsende den her meddelelse om at man ville ophæve

jeg også har redegjort for hvis man ønsker

i givet fald forudsætte at man laver den gældende lov om og derfor

det er også klart at hvis man havde valgt at lave en lang proces

er flot en hamstring efter tre og tredive år altså mig bekendt er det jo som sagt også tidligere

jeg vil gerne fastholde ministeren på det her med processen

have inviteret eksempelvis skatteordførerne til et orienteringsmøde om den her problemstilling inden man lidt over midnat

den lov som gjaldt på området fortsat skulle være gældende

været naturligt at indkalde folketingets partier det var ikke min opfattelse at

gældende lov som man selv har vedtaget

også var det som var gældende så må jeg bare sige igen

familieejede virksomheder i danmark udgør en stor og vigtig del af vores erhvervsliv hundredtusindvis af arbejdspladser ligger i virksomheder der er familieejede og for at sikre vækst og beskæftigelse i danmark er

der faktisk brug for at styrke mulighederne for succesfulde generationsskifter i de familieejede virksomheder det har vi fra venstres side for længst meldt ud og med sidste års vækstaftale

milliard kroner i udisponerede midler og dem har vi fra venstres side klart meldt ud

skal bruges til at sikre bedre vilkår for generationsskifte i familieejede virksomheder regeringen har jo så desværre valgt at gå den anden vej i stedet for at forbedre vilkårene har regeringen som en tyv om natten forringet mulighederne for generationsskifte i de familieejede virksomheder klokken nul nul nul syv

ophævede regeringen nemlig det såkaldte formueskattecirkulære og det har siden nitten to og firs været anvendt til at værdiansætte virksomheder i forbindelse med generationsskifte ophævelsen af cirkulærets cirkulærets to bestemmelser der har været relevante herfor gjorde det med ét markant dyrere at foretage et generationsskifte skatteministeren har i et svar til mig oplyst at den stramning som ministeren har gennemført og forsøgt at kalde en hullukning giver statskassen et merprovenu på en halv milliard kroner årligt det er altså en halv milliard

som ikke kan investeres til gavn for væksten som ikke kan investeres i flere arbejdspladser det er den forkerte vej at gå skatteministeren har som sagt også her i dag begrundet sit indgreb med at

lukkede et skattehul men når indgrebet giver flere penge i statskassen

lave en stramning normalt er det sådan

men man får ikke flere penge i kassen det gør man i den her sag så den prop ministeren vil putte i hullet er meget meget stor den er så stor at den giver et merprovenu og de sager som ministeren forsøger at bruge som eksempler på at arvinger mere eller mindre uden skat kan tage pengene med til udlandet kunne have været løst langt mere præcist og målrettet uden at ramme de rigtig mange virksomheder som nu er udsat for en voldsom

lad mig for god ordens skyld slå fast at for venstre handler det jo ikke om at arvinger skal kunne tage

ud af virksomhederne uden at betale skat selvfølgelig skal

kan bruges til udvikling og investering og kan skabe arbejdspladser

virksomhederne bliver drænet for kapital alene for at betale afgift i forbindelse med et generationsskifte når pengene tages ud til aktionærerne

skal der naturligvis betales skat

er ikke at gavne væksten i danmark for venstre handler det som sagt om at forbedre vilkårene for de familieejede virksomheder og derfor støtter vi det konservative beslutningsforslag for hvis man vil forbedre vilkårene for at drive virksomhed i danmark og sikre bedre muligheder for at familieejede virksomheder kan

for mens regeringen har travlt med at bruge skatteborgernes penge

huske på at pengene i sidste ende kun kan komme ét sted fra nemlig fra det private erhvervsliv så skal vi have et mere velstående danmark hvor flere er i arbejde og hvor vi ikke oplever at væksten halter efter vores

at sikre gode vilkår for generationsskifter

det sikrer fremtidens arbejdspladser og det er med til at sikre vores velstand og derfor skal vi forbedre og ikke forringe mulighederne for de familieejede virksomheder og det er venstres ønske at vi forbedrer og ikke forringer

har venstre ikke gjort op med sig selv hvad man vil

i det tilfælde at man efter en valgkamp

jeg har sagt her i dag er at vi støtter forslaget for vi mener at det tilbageskridt som regeringen har lavet er en fejl det kommer til at koste arbejdspladser

så lad os starte med at lade være med at gå et skridt i den forkerte retning

så har vi jo også meldt klart ud at vi mener at der er brug for at forbedre vilkårene

fra venstres side meget klart sagt at vi ønsker at forbedre vilkårene